vi skal videre og alle skal med

og derfor ønsker vi at give et ekstra skub til de kontanthjælpsmodtagere der er længst væk fra arbejdsmarkedet

skal du have en jobbonus på ni tusind kroner skattefrit når du kommer i arbejde for mange mennesker

vi skal skabe gode job

alle danskere derfor er regeringen kommet med halvtreds nye vækstforslag og vi sætter ind på seks områder

forbedre netadgangen i de dele af danmark hvor dækningen er dårligst

bedre rammer for at drive virksomhed i yder og landkommuner derfor gør vi planlovens regler mere fleksible for det tredje vil vi sikre bedre muligheder for landmænd og fødevarevirksomheder med bedre

fjerde

have mere effektivt byggeri og billigere forsyning

give virksomhederne bedre adgang til finansiering både fra vækstfonden og fra private investorer for det sjette vil vi fjerne byrder og reducere omkostninger for virksomhederne regeringen har jo allerede givet store skattelettelser vi har lettet skatten på arbejde sænket selskabsskatten sænket energiafgifter fjernet kørselsafgifter fedtafgiften som den tidligere regering indførte og nu bygger vi så lidt mere ovenpå vi vil fjerne punktafgifter vi sænker afgifterne på fjernvarme vi letter skatten når en virksomhed bliver overdraget til en erhvervsdrivende fond og vi har

for vi ønsker ikke nulvækst regeringen har nemlig truffet det klare valg at vi vil investere i vores velfærd i bedre sundhed i mere forskning

oppositionen har selvfølgelig kritiseret regeringens nye vækstforslag

erkende at det rent faktisk går fremad i danmark men jeg er da også nødt til at minde om at dengang venstre konservative og dansk folkeparti havde ansvaret for økonomien i danmark skrantede konkurrenceevnen og jeg må også sige at

som åbenbart er det vigtigste for oppositionens leder herre lars løkke rasmussen er det er det vigtigste man kan gøre for dansk økonomi i den nuværende situation

bliver det lange seje træk vækstplan dk i to tusind og tretten vækstpakken i to tusind og fjorten vores halvtreds nye forslag i år og flere forslag i de kommende år hvis vi får mulighed for det

vi samtidig kan sikre trygheden og velfærden i danmark vi ønsker ikke at eksperimentere med danmark og der er en vigtig skillelinje i dansk politik

har spørgeren og statsministeren begge op til

sidste par gange nemlig været en tendens til at debattørerne egenrådigt har udvidet taletiden ikke mindst i begyndelsen af spørgetimen

det skaber en ubalance i forhold til senere spørgere og

blive tolereret men vi har først som repræsentant for ia herre johan lund olsen som

i forhold til rigsfællesskabet ligesom grundloven naturligvis

i forhold til udenrigspolitiske emner lægger vi jo netop vægt på at vi løbende har dialog og informationsudveksling med landsstyrerne om de udenrigspolitiske emner

særlig interesse for færøerne og grønland så jeg mener egentlig at vi overholder den forpligtelse til at have en dialog og informationsudveksling om områder der er af særlig interesse for

jo bedre stillet fordi vi er medlem af eu

afgørelse der har været om inuitundtagelsen kan være meget behjælpelig med at bringe de rigtige billeder på plads i resten af eu og det har vi jo netop også bidraget

en skelnen imellem hvad der er generelle udenrigspolitiske spørgsmål og hvilke udenrigspolitiske spørgsmål der vedrører henholdsvis grønland og færøerne

man sige at vi opfatter den beslutning som noget der skal tages i folketinget det er klart at

ligesom selvfølgelig nævnet bliver inddraget i den slags beslutninger hvor de grønlandske og

i forbindelse med det beslutningsforslag som jeg nu taler om

uanset at beslutningen havde en sådan karakter

også vil være muligt inden for den nuværende lovgivning at etablere et

de fleste er medlemmer af folkekirken

et medlemsbidrag kirkeskat

op mod tyvetusind grønlændere i danmark

jeg vil spørge hvordan statsministeren

derfor regeringen sammen med landsstyret har arbejdet internationalt for at sikre grønlands interesser i forbindelse med sælfangst

at få fortalt at sælfangst

og vi har gjort det klart i eu at kommissionen kommissionen skal informere om

inuitundtagelsen så det er et arbejde vi heldigvis er

sammen om at udføre jeg har ikke kendskab til at der ikke skulle være fuld opbakning

er min opfattelse at der er meget stor opbakning til at

at sikre at det her rent faktisk finder sted i

regeringen har jo afleveret afleveret en redegørelse oven på den forfærdelige terrorhandling som som rejser

en stribe spørgsmål retsudvalget har indkaldt statsministeren

i samråd det synes jeg på alle måder er det er det rigtige sted at tage den

synligt og helt naturligt

forfærdelige dage i februar og i øvrigt også efterfølgende i forhold til hvordan danmark giver et svar på det vi

blev udsat for nu ligger der så en redegørelse som rejser en stribe spørgsmål og der skal findes svar på det i en forpligtende ramme her

og det rigtige sted er jo så folketingets retsudvalg

vil bare lige sikre mig for en god ordens skyld at statsministeren naturligvis stiller sig til rådighed for et

dengang herre lars løkke rasmussen var statsminister er at det er den ansvarlige minister der besvarer spørgsmål om det i folketinget

skal nok svare på alle de spørgsmål der måtte være men den praksis som er blevet udviklet er ikke en jeg som statsminister har har fundet på det er faktisk en som jeg tror herre lars løkke rasmussen

altid have en debat om hvorvidt en statsminister skal møde op i et samråd men

og nu citerer jeg herre lars løkke rasmussen det er min opfattelse at spørgsmål fra folketinget bør besvares af den minister som har fået tillagt ressortansvaret for det pågældende

således skrev herre lars løkke rasmussen i sin egenskab af statsminister

går herre lars løkke rasmussen også videre dengang og skriver og jeg citerer igen jeg skal understrege at det forhold at jeg eksempelvis på et pressemøde bliver spurgt om og svarer på et spørgsmål om en sag eksempelvis et lovforslag som vi har behandlet på dagens ministermøde eller en

større aktuel enkeltsag naturligvis ikke betyder at jeg overtager ansvaret for den pågældende sag

følge den praksis som den tidligere statsminister anlagde på det her spørgsmål

samråd fordi de spørgsmål samrådet vedrører jo hører under justitsministerens

vi statsministeren der meget synligt stillede sig i spidsen for myndighedernes samlede respons på det vi oplevede den fjortende februar og derfor bør det naturligvis også være statsministeren

som vi var nogle stykker der

vi skulle have inden vi politisk tog stilling til hvordan vi skal opruste politiet med videre det vil statsministeren så ikke gøre

så nødt til at bruge spørgetiden her i stedet

gerne spørge statsministeren om hvornår statsministeren blev bekendt med at der ikke blev etableret øjeblikkelig bevogtning ved synagogen i krystalgade

det ned og det er lige præcis den praksis jeg har

fair nok at det er et valgår og der siges så meget men derfor bør der jo egentlig være samme

standard for den tidligere statsminister herre lars løkke rasmussen

kan bruge lang tid på at diskutere hvornår man skal i et samråd og hvornår man ikke skal i et samråd men bundlinjen på det her er blot at jeg har fulgt tidligere statsminister herre lars løkke rasmussens principielle standpunkter på det her område sådan

og skulle herre lars løkke rasmussen blive statsminister en anden gang

tror jeg egentlig også man vil fortsætte de retningslinjer så jeg henlægger hele den debat om hvorvidt jeg vil optræde i et samråd

som en anden minister har ressortansvaret for men der jo ikke tale om her der er tale om noget helt ekstraordinært nemlig et terroranslag en terrorhandling på dansk jord som rystede hele danmark

og vores myndigheders muligheder for at samarbejde og regeringens evne og vilje til at have

tilstrækkeligt effektivt politisk beredskab der kan give ordentlige og sanddruelige gensvar det er statsministerens ansvar

fulgte med i de dage som havde en anden oplevelse af statsministeren end at hun

tog det ansvar på sig nu er der så en redegørelse der rejser en stribe kritiske spørgsmål

men nu spørger jeg så her

opmærksom på at der

tilkendegav det over for den internationale presse ikke blev etableret bevogtning ved synagogen umiddelbart efter terroranslaget mod

man havde beredskabet og man uskadeliggør jo så også gerningsmanden natten mellem lørdag og søndag det er godt politiarbejde

er bevogtning ved gerningsstederne begge gange ikke bare ved krudttønden

er der bevogtning da gerningsmanden indfinder sig på stederne det tredje er at vi har været meget opmærksomme på at få en evaluering

og meget selvkritisk evaluering og der er læringspunkter ud

skyderierne ved krudttønden til der blev etableret bevogtning ved synagogen

så til det spørgsmål jeg bliver

nej

ganske nylig i forbindelse med færdiggørelsen af den evaluering der blev lavet fra politiets side og

opmærksom på at der gik

på det tidspunkt hvor jeg besvarer det spørgsmål på det internationale pressemøde har vi fået et billede af at bevogtningen kommer hurtigere

miljøet omkring synagogen og det stod mig fuldstændig klart allerede der at der var nogle svigt

set også baggrunden for at mit parti var så insisterende på at tingene skulle tages i den rigtige rækkefølge og at vi nu skulle have en

der ikke fungerede før vi startede de politiske diskussioner om hvad

jeg skal egentlig ikke spørge om noget altså jeg konstaterer bare her

med stor forundring at landets statsminister indtil for få dage siden svævede i den vildfarelse at der blev etableret øjeblikkeligt forstærket bevogtning omkring synagogen

i det lys at man først så sent egentlig

klarhed over hvordan verden hang sammen føler at man har sikret tilstrækkelig betryggende arbejdsgange på tværs af de forskellige ministerier og omkring regeringens sikkerhedsudvalg så vi som danskere kan føle os trygge hvis noget frygteligt som det vi oplevede skulle ske igen

på baggrund af faktuelt rigtige

andre om mens efterforskningen fandt sted mens rigtig mange politifolk var engageret i selve

at nu skulle der straks finde en evaluering sted

lad nu efterforskningen finde sted i god ro og

og det er jo netop det vi har fået en grundig evaluering hvor politiet selvkritisk

læringspunkter der er og det betyder jo at vi fremadrettet får mulighed for at gøre tingene bedre i forhold til sikkerheden omkring de jødiske institutioner

jo allerede etableret yderligere sikkerhed og det er der også fundet finansiering til og det er jo egentlig kun på grund af at

år så

opgaver som det ikke var i orden at de skulle løse på det tidspunkt men at regeringen netop har sagt efterforskningen først derefter evalueringen og

nogle læringspunkter vi håndterer dem og handler på dem og afsætter i øvrigt også midler til at håndtere og handle på

afgørende for danskernes tillid og tryghed i forhold til at at tingene

nu har vi jo fået nogle oplysninger i sagen og jeg synes der er nogle ting

statsministeren erkender jo som jeg læser det at der

er givet vildledende informationer til danskerne og også til den internationale

dels om sikringen af de jødiske institutioner dels om tidspunktet for den faktiske polititilstedeværelse ved synagogen

samtidig ved vi så også fra den korrespondance

udleveret til offentligheden at der har været en heftig aktivitet blandt embedsmændene i forhold til at der

er tilgået vildledende

henviser mange spørgsmål om det her til justitsministeren også tager sit ansvar på sig

folketinget på de forskellige spørgsmål der er om

det er svært for os at lægge til grund at statsministeren og for den sags skyld justitsministeren først i sidste uge bliver bekendt med at der er foregået fejlinformation altså hvorfor i alverden skulle embedsmænd i systemerne sidde på oplysninger om

forkerte oplysninger hvorfor skulle de dog ikke sige de ting til de ansvarlige ministre det virker jo forunderligt

nogle ting vi gerne vil diskutere med statsministeren derfor mit spørgsmål til statsministeren her

manglende information som statsministeren siger hun var udsat for i den her sag altså at hun først fik de her oplysninger om fejlinformationen i sidste uge

også statsministeriet eller havde man i statsministeriet blandt embedsmændene den information at statsministeren på pressemødet for de internationale journalister

et rigtig godt stykke politiarbejde den dag de fangede gerningsmanden de uskadeliggjorde gerningsmanden

omkring det men også i dagene og ugerne derefter der var tale om godt og solidt politiarbejde

det andet som jo er vigtigt

bevogtning omkring synagogen på gerningstidspunktet jeg synes også det er helt afgørende at det var tilfældet det tredje er at nu er der så gennemført en evaluering som jo er helt afgørende for om man kan lære af

situation man har stået i

fra skyderiet ved krudttønden

etableret bevogtning omkring synagogen

det næste spørgsmål og

internationale presse en briefing og jeg vidste selvfølgelig

det jeg sagde jeg var blevet bibragt det billede at der var hurtig bevogtning efter

det var det jeg sagde hvorfor skulle jeg sige noget andet der var i øvrigt også i timerne og dagene derefter

det skete ikke og det betød så at

da man var ved at færdiggøre den her evaluering redegørelse

manglende sikring af de jødiske institutioner på trods af

så får vi noget at vide om det som vi ikke føler os trygge ved og derfor bliver vi selvfølgelig ved med at spørge ind til

så spørger statsministeren om her i første runde og ikke får svar på

indtil sidste uge om den fejlinformation der tilgår befolkningen om hvornår man er til stede ved synagogen den dag hvor de her fatale ting sker

også fejlinformation som som i øvrigt er i statsministeriet eller er statsministeriet altså

i statsministeriet orienteret om de faktiske ting som de

er ude efter er selvfølgelig at finde ud af hvor den her fejlinformation stopper

hvornår der rent faktisk er fysisk bevogtning ved synagogen er det så i justitsministeriet det stopper eller er informationen tilgået statsministeriet men bare

bevogtning ved synagogen det gjorde det så ikke men det vigtigste i den her sag er jo faktisk at der var bevogtning på

at sætte en tyk streg under at der blev udført rigtig

i forbindelse med det her angreb

det åbne politi og pet gjorde det rigtig godt i dagene omkring terroranslaget det tror jeg er vigtigt at få fortalt

i forhold til det her med om der blev etableret øget bevogtning omkring

synagogen i tiden efter angrebene i paris

nogle misforståelser i pressen

jødiske institutioner i tiden efter paris det er ikke mig der siger det det siger politidirektøren i københavn

det statsministeren siger at i dagene efter den her forfærdelige weekend i københavn har statsministeren ikke selv om hun er formand for regeringens sikkerhedsudvalg sat sig ned og

hvad der var sket ved de væsentligste institutioner de væsentligste steder i københavn hvor tingene udspandt sig det har man ikke sat sig ned og

det var det hele danmark var interesseret i

der punkt en dér punkt to dér punkt tre dér det var forfærdeligt

har statsministeren ikke som formand for regeringens sikkerhedsudvalg haft en seance hvor

har sat sig ned sammen med de vigtigste personer

og gennemgået time for time hvad der var sket de pågældende dage hvornår politiet

siger at det er misvisende men det er det jo så ikke alligevel fordi københavns politidirektør

var mest optaget af at politiet fik mulighed for at efterforske sagen

eller herre lars løkke rasmussen forstår hvad det var for en stor opgave politiet havde med at efterforske sagen

krudttønden og ved synagogen det er og bliver det vigtigste vi var klar over på det tidspunkt at politiet skulle have tid til at efterforske sagen og at vi selvfølgelig på et senere tidspunkt ville få en evaluering og dermed også nogle konkrete læringspunkter

behovet for forbedringer i vores dagpengesystem jeg tror også at de

fireoghalvtredstusind der er faldet ud af dagpengesystemet

i nytårstalen et par måneder efter sagde statsministeren at alt for mange har opbrugt deres dagpengeret

genoptjeningsreglerne skal nytænkes samtidig slog statsministeren også fast at

nul kroner til forbedringer af dagpengereglerne nul kroner til de forbedringer som statsministeren ellers ved flere lejligheder har påpeget nødvendigheden af igen og igen

det er efter min mening og sfs mening en hamrende skæv prioritering

statsministeren til at løfte lidt af sløret for i hvilken retning socialdemokraterne vil trække i de kommende forhandlinger om et nyt dagpengesystem og hvordan statsministeren forestiller sig at reelle forbedringer kan opnås uden at der tilføres en eneste

skaderne fra den reform som herre kristian thulesen dahl fandt på

som har sikret at der rent faktisk har været et forsørgelsesgrundlag det har kostet mange penge

de penge værd for det har også givet mere tryghed i mange danske hjem

tale om hovsaløsninger som man finder på en eller anden sen aftentime

hvordan kan man få et mere robust dagpengesystem hvor færre falder ud af dagpengesystemet men som ikke koster mere for vi har

kommission om at kigge på jeg håber virkelig på at når vi får resultatet fra den her kommission

vil et stort antal partier i folketinget sætte sig sammen og finde

nyt dagpengesystem i enighed sådan at vi også sikrer tryghed og robusthed om

eller at kigge på længden af dagpengeperioden hvis man samtidig ikke vil tage pengene fra andre i dagpengesystemet hvis man vil sige

bestemt det radikale venstre vil være med på

til erhvervslivet i forbindelse med vækstinitiativerne og på forhånd helt afviser at tilbageføre flere

at genskabe trygheden på arbejdsmarkedet og forbedre dagpengesystemet hvori består det

nogle af de områder som virksomhederne efterspørger så handler det

om noget som mennesker på dagpenge er interesseret i nemlig arbejdspladser så alt hvad vi gør i forhold til at lette skatter lette regulering lette planloven har dybest set én overskrift som ikke bare regeringen er optaget af men som de arbejdsløse også er optaget af nemlig flere arbejdspladser

handler om og derfor synes jeg jo

så man kan ikke bruge alle pengene på dagpengesystemet man er også nødt til at bruge nogle af pengene på rent faktisk at skabe nogle af de arbejdspladser

på afgiftslettelser og fritagelse

kunne være brugt til en dagpengeløsning

de sparer i stedet for op og derfor får vi ikke gang i væksten

samtidig med at vi skaber arbejdspladser vil statsministeren foretrække at bruge pengene på

men som er bedre fordi det giver mere tryghed til de arbejdsløse

er opgaven er den nem nej det er den ikke og derfor har vi også nedsat en kommission som kan bistå

så må jeg sige

for eksempel skatte og afgiftslettelser

til erhvervslivet som jeg ser det handler det om at skabe job skabe job og derfor er

de arbejdsløse det bedste man kan gøre i forhold til dagpengesystemet er jo at bruge rigtig meget energi og også penge når det er nødvendigt på at skabe gode rammevilkår for

valgperiode men med de oplysninger vi har nu

absolut intet der tyder på at statsministeren eller andre i regeringen bevidst har videregivet informationer som var forkerte

anders foghs løgne om masseødelæggelsesvåben der var søren gades løgne om fanger i irak jeg kan love for at enhedslisten slår til når den slags sker men som sagt

intet der tyder på

er videregivet informationer som er forkerte

faktisk at den her sag er så alvorlig at jeg finder det dybt uklædeligt af højrefløjen at køre fnadder på det

andet jeg vil spørge til herre kristian thulesen dahls dagpengekatastrofe

dagpengesystemet må ikke blive dyrere vi

det sagde statsministeren den første maj inde i fælledparken foran

rigtig nok man kan ikke bruge penge mange gange så gik der et par dage

sig at statsministeren alligevel ikke havde de penge statsministeren havde fordi statsministeren

fundet et par hundrede millioner ekstra

skatterabatter til nogle store virksomheder

en række andre reduktioner af virksomhedernes skatter og seks hundrede og ti million kroner er faktisk ret mange penge for samme beløb ville man ifølge regeringens egne tal og egne beregninger kunne halvere genoptjeningsperioden til dagpenge vi har tidligere set statsministeren og regeringen bruge fire milliard

selv om der ifølge statsministerens egne beregninger stort set ikke kommer arbejdspladser ud af det jeg vil gerne spørge statsministeren

et rundt og rungende nul

der kom i klemme i herre kristian thulesen dahls

omkring fire milliard kroner på at sikre at mennesker ikke skulle sidde ude i de danske hjem og være

på om de havde et forsørgelsesgrundlag fire milliard

er rigtig mange penge også i krisetider og jeg er glad for at vi har brugt de penge på at afbøde de negative konsekvenser af thulesen dahl reformen det var vigtigt og det var rigtigt at vi gjorde det fremadrettet

sådan at vi ikke skal have mennesker hængende på dagpenge de skal ud at arbejde så hurtigt som overhovedet muligt det er selvfølgelig

ønsker men det er også hvad samfundet ønsker

at vi bare skal have et meget dyrere dagpengesystem

til at gøre vores dagpengesystem dyrere jeg tror tværtimod vi skal finde en god balance hvor vi har

og trygt dagpengesystem som jo stadig koster temmelig mange penge men

selskabsskattelettelser eller topskattelettelser eller nu nye rabatter

også tale om permanente penge den prioritering kan jeg ganske enkelt ikke forstå

man kan finde milliarder af kroner når der skal deles ud til folk der har i forvejen og

til at løse dagpengeproblemet før sidste valg sagde

socialdemokraterne at den nedskæring på omkring to

som herre lars løkke rasmussen og kristian thulesen dahl gennemførte ville blive annulleret krone for krone blev der sagt

fru statsminister og tror statsministeren virkelig at man kan løse kristian thulesen dahls dagpengekatastrofe

regeringen vi har brugt næsten fire milliard kroner på at afbøde de negative konsekvenser af kristian thulesen dahl reformen og vi ønsker at der skal gives skattelettelser til virksomhederne vi har

til vores velfærd

er enig med enhedslisten om så vi står for en balance

gode rammevilkår til virksomhederne dels beskytter de arbejdsløse mod de værste konsekvenser af dagpengereformen

også har mulighed for at udvikle vores velfærd i de år der kommer det er jo en balance der er

mener det er styrken ved denne regering at vi rummer det hele gode rammebetingelser for vores virksomheder også skatte og afgiftslettelser når det er nødvendigt fokus på

men statsministeren siger jo at man vil bruge nul kroner på

de var midlertidige fremadrettet til at løse det permanente problem vil man bruge nul kroner

og selskabskattelettelser de er permanente finansministeriets egne tal viser at

rammebetingelser så de kan skabe arbejdspladser og det vigtigste for de arbejdsløse må jo være at der skabes arbejdspladser jeg tror ikke dagpengesystemet er det allervigtigste jeg tror det vigtigste er at der er et arbejde at få hvis man bliver arbejdsløs derfor må og vi have en situation hvor vi ikke bruger hver en ledig krone på vores dagpengesystem men hvor vi også bruger nogle af de penge vi har til at skabe gode rammebetingelser for virksomhederne

så de kan skabe arbejdspladser til de arbejdsløse

i danmark vi har enhedslisten og sf som mener at hver ledig krone skal

bruges på vores dagpengesystem vi har

venstre og liberal alliance som mener at hver ledig krone skal bruges

skattelettelser og så har vi regeringen i midten som mener at man skal finde en fornuftig balance gode rammebetingelser for virksomhederne også skatte og afgiftslettelser når det

bemandingen umiddelbart efter terroranslaget og så indtil for få dage siden

ikke fået noget at vide om det forhold

ikke prøve at forklare hvordan det kan lade sig gøre at den information ikke når frem til statsministeren

procedurer der har været i statsministeriet

der gennemføres et robust og godt politiarbejde både fra det almindelige politis og fra pets side jeg synes jo ikke at det

skal overskygges af at vi har fået et billede i dagene efter terrorangrebet som ikke er helt korrekt så

vigtigste er at der udføres et godt politiarbejde det andet som jeg synes er vigtigt

gerningsmanden indfinder sig henholdsvis ved krudttønden og

til stede der er øget bevogtning ved synagogen og vi kan jo kun forestille os at det kunne være gået meget værre hvis der ikke havde været øget bevogtning

der er vigtigt i den her sammenhæng er jo at vi også meget tidligt besluttede at først skulle efterforskningen pågå og derefter skulle vi have en grundig evaluering af hvad der skete

en meget åbenhjertig evaluering

der skete med et antal læringspunkter som vi nu kan gå videre med

mellem skyderiet ved krudttønden til

hvis noget lignende skulle ske

øvrigt handlet på for eksempel øget bevogtning

de jødiske institutioner der er jo nu afsat penge til at der kan ske yderligere bevogtning

at oppositionen skal komme med alt det her men det vigtige er jo rent faktisk at

en statsminister af fejlagtige årsager er kommet til

forkert på et pressemøde og dermed bibringer alle andre i offentligheden

fejlagtig opfattelse af hvad der skete

men jeg vil bare sige for mit eget vedkommende at det er rigtig rigtig vigtigt

at der er nogle procedurer der fungerer i statsministeriet at man ikke holder en statsminister hen i uvished bevidst eller ubevidst forhåbentlig ubevidst men det er

som herre lars løkke rasmussen rigtigt påpegede var der jo allehånde historier gående allerede ganske få timer efter

ikke fik den information og fik korrigeret informationen

i forbindelse med færdiggørelsen af redegørelsen det er også godt at det er etableret

synagogen da gerningsmanden mødte frem

er det vigtige i den her sag

vigtige er at der nu er lavet en meget grundig evaluering

alle sammen lægge en en tidslinje i forhold til det her og vi kan også handle

at næste gang noget lignende skulle ske hvis det nogen sinde skulle ske

vi bedre forberedt det er da den korrekte måde at gøre tingene på at man undersøger tingene til bunds

man derefter får etableret

gøre fremadrettet og det er det regeringen naturligvis naturligvis påtager sig et ansvar

tikkede mailen ind men i hvert fald umiddelbart efter pressemødet i midten af februar

det vi har at bygge på nu her i folketinget er så regeringens undersøgelse af forholdene

bare sige at så sent som her i formiddag er der kommet nye oplysninger frem

tror jeg at vi nærmer os en situation og det vil

om statsministeren vil være villig til at gå med på som minder om den

vi har set fra norge og fra australien hvor man umiddelbart efter valgte at nedsætte en uafhængig undersøgelseskommission så man virkelig kunne komme til bunds i hvad

konstatere at i en blanding af held og og dygtigt politiarbejde

men det der ligger bagved de procedurer der foregår inde i statsministeriet

give dem frivilligt fra sig så derfor vil jeg spørge kan vi få en uafhængig

vi er nået dertil hvor vi bliver nødt til at have en uafhængig

politiarbejde og hvorfor kan vi ikke anerkende det de var der da gerningsmanden

som ikke er korrekt og selvfølgelig skal

men det vigtige i den her sag

af sagen nu kan man evaluere grundigt på sagen nu kan man lære af den her sag og nu skal regeringen naturligvis hvad vi også gør tage ansvar for at bringe de her læringspunkter til handling det kommer regeringen naturligvis også til igen må jeg bare sige

forstår at oppositionen i et valgår skal finde alle mulige ting

i det forholdt sig anderledes i forhold til tidslinjen

afviser at gå i samråd og komme med sin forklaring på spørgsmålet om hvem der vidste hvad hvornår og justitsministeren

i går på et møde hvor jeg selv deltog som retsordfører

anliggende for statsministeren

ud mod hinanden hvilket jeg synes er ret ucharmerende og usympatisk

nogen drøftelse eller diskussion af

de her drøftelser som vi gerne vil have politisk oven på den redegørelse som kom

kunne korrigere oplysningerne der var blevet givet nu er det sådan at det faktisk er blevet ret svært at få nogle svar ud

som med de relevante myndigheder men justitsministeren havde

ikke skulle deltage i det møde så vi

pressemøde er det er

i den her sag der er netop offentliggjort en meget ærlig evaluering af hele forløbet hvor man har en række læringspunkter som man nu

der er netop tale om at grundsubstansen

starte nu kommer til at skygge hen over

et rigtig solidt og godt stykke politiarbejde i timerne omkring anslagene og selvfølgelig også da man fanger gerningsmanden

så er der nogle læringspunkter alle er enige om at man skulle have været hurtigere med at bevogte synagogen efter skyderierne ved krudttønden og

initiativer som skal sikre at

og vi kan se at der i evalueringen blandt andet står at der skal udvikles nye koncepter

ikke har fungeret efter hensigten forstå mig således at jeg på ingen måde kunne finde på at rette

sikre landet mod terror er man helt

skal være på plads og som vi kunne se var under pres

og taget ansvar på nogle af læringspunkterne allerede på nuværende tidspunkt

rigspolitiet og justitsministeriet

er forsvarlige løsninger i forhold til at politiet kan løfte deres samlede opgaver

er skuffet over i den her sammenhæng hvis man kan tale om det

at forhindre politiet i at gennemføre deres efterforskningsarbejde ved at forlange evalueringer på et tidspunkt som ikke er i orden

har forhalet at der blev givet flere penge til politiet for at sikre det jødiske samfund det var jo oppositionen

bevilge de penge hvis man bare havde gjort det hurtigt

det er vi selvfølgelig optaget af en af de løsninger som vi kan se

er at indføre et egentligt prioriteringsinstitut som kan gå ind og rådgive og vejlede os politikere i de her meget svære

alternativet foreslår at der bliver indført et prioriteringsinstitut

det andet er hvad gør vi ved den nærmest eksplosive

til atten oven i det kommer så de midler til sundhed som vi har aftalt

aftaler med regionerne og kommunerne

patienterne kommer til at nyde godt af i de kommende år

sektor det som jeg synes er vigtigt i den sammenhæng er at det

kommet flere ansatte i det danske sundhedsvæsen det er et af de områder hvor der er kommet flere ansatte og det tror jeg er vigtigt at huske på

næsten seks tusind flere ansatte i

er trods alt nogle der kan være med til at aflaste i forbindelse med de her opgaver i forhold til den konkrete sag om

skal vi tilbyde patienterne det og jeg synes jo at den behandling der skal tilbydes i vores sundhedsvæsen skal afhænge af hvordan behandlingen virker

er ude at snakke med vores gode sygeplejersker og læger sig at en af de ting som også kommer op

hvordan vi kan sænke forbruget af dyr medicin

nævner er et bedre samarbejde mellem det man kan kalde det etablerede sundhedsvæsen

at mere end en million danskere går til alternativ behandling i

form i løbet af et år jeg kommer selv lige for en time siden fra en behandling som jeg ikke kunne få inden for det etablerede system

hvad i det beviser på at man ved brug af medicinsk cannabis kan øge

kræfttyper selv har jeg

meget nær ven som har været igennem et kemoterapiforløb og som netop

om

stemte to og tyve

forslaget til folketingsbeslutning er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

om deling af lovforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to tre og

stillet og tiltrådt af samme mindretal og ændringsforslag nummer fire af et mindretal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

har meddelt mig at han ønsker at tage ændringsforslag nummer to i betænkningen tilbage ønsker nogen at optage dette forslag

er det ændringsforslag bortfaldet ønsker nogen i øvrigt at udtale sig det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet vi går til afstemning til afstemning